mødet er åbnet

har søgt om orlov fra i dag den femogtyvende juni to tusind og tretten på grund af graviditet og fødsel og sara olsvig

har søgt om orlov fra den ottende september to tusind og tretten på grund af deltagelse i møder i grønlands landsting hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer det er

udvalget til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at anden stedfortræder for socialdemokratiet i fyns storkreds niels christian nielsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femogtyvende juni to tusind og tretten i anledning af julie skovsbys orlov da første stedfortræder har meddelt at han ikke ønsker at indtræde under denne orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at første stedfortræder for

lund olsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den ottende september to tusind og tretten i anledning af sara olsvigs orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går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

er der nogen der ønsker at udtale sig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

fru

danmark står over for store udfordringer i sundhedsvæsenet derfor forstår vi ikke fra dansk folkepartis side hvordan man kan træffe nogle beslutninger hen over hovedet på dem

med det her forslag som to professorer fra syddansk universitet udtaler så bryder lovforslaget afgørende med den retspraksis

et vidtgående lovforslag professor i offentlig markedsaktivitet karsten naundrup olesen syddansk universitet har gennemgået lovforslaget i samarbejde med kent kristensen som ekspert i offentligt og privat samarbejde betegner han lovforslaget som særdeles vidtgående i forhold til den indflydelse som regioner og kommuner vil få over de praktiserende læger i eksempelvis sundhedsaftalerne faktisk mener han at lovforslaget afgørende bryder med den retspraksis man i danmark har omkring aftaler det er uhyre sjældent at to aftaleparter

lovforslaget betyder reelt at dele af de ledelsesmæssige beføjelser kommuner og regioner har over ansat personale i princippet også kommer til at gælde for de praktiserende læger siger

specielt dem som ikke kan søge andetstedshen eller de patienter som ministeren smider ud af sygehusene der tilgår ikke flere penge og alligevel bliver regionerne og bent hansen ved at

sengepladser de har begge to udtalt at det fortsætter de med for nu skal borgerne ikke mere

næste år cirka tredivetusind patienter

vi vi siger sygehuse i jylland da aftalen betyder at praksislægen oftere skal ud på hjemmebesøg til patienter der ofte er mere svækket end normalt bør disse besøg udløse økonomi så lægerne har de ressourcer der skal til for at ansætte det personale som kan sikre den nødvendige kapacitet i og med at

cirka tredivetusind patienter som ikke er indlagt må der selvfølgelig sørges for at ressourcerne følger patienterne det siger sig selv

kommer det til at kræve noget mere når de bliver udskrevet hurtigere til eget hjem og overgår til

praktiserende lægers ansvar derfor har

et ændringsforslag om økonomien så vi sikrer at alle patienter kan sikres den lægefaglige hjælp som de har brug for vi støtter samtidig ministerens ændringsforslag som samtidig vil rette op på de skævheder der er

flertal for ændringsforslagene kan vi ikke stemme

verserende lægekonflikt hvor dejligt

havde indgået en aftale så vi ikke skulle stå her i folketinget og vedtage en ny lovgivning på

område det suk ja det har vi også fra det konservative folkepartis side for det ville virkelig have skabt mere ro det

skabt mulighed for at almen praksis kunne fungere godt fremadrettet og at vi ikke har al den utryghed der i øjeblikket er med hvorvidt der er en konflikt fra den første september eller ej om man skal til at betale for at gå til læge eller ej og nu også

i forbindelse med det her lovforslag

almen praksis som vi kender det i dag vi

er de meget langvarige patient læge forhold

betyder en øget tryghed og betyder også at

behøver at starte forfra hver gang lægen ved hvem man er lægen ved hvad man har fejlet gennem tiderne og lægen har kendskab til ens svagheder og styrker

også har fået en kronisk lidelse men

dag indeholder en lang række bekymrende ting i forhold til vores ønske om at bevare familielægeinstitutionen

med det her lovforslag mulighed for

kan være med til at udvande familielægeinstitutionen er den måde hvorpå man kan sende nye eller gamle ydernumre i

sådan at kommer et ydernummer ind fra en praktiserende læge som

så kan overtage denne praksis

de lægehuse der kommer rundtomkring i landet

så vi kan få skabt de her langvarige patient læge relationer som er den store styrke ved almen praksis i dag

praktiserende læger først

de har mulighed for hvis der ikke kommer en

som regionen ser det bedst

så kan laves regionsklinikker

de svar vi har fået fra ministeren kan vi se at der er rig mulighed for det samtidig hører vi

har stillet en lang række ændringsforslag

sikre at vi også fremadrettet har familielægeinstitutionen

det givne ydernummer og derefter kan gå videre hvor der selvfølgelig også ligesom med regionsklinikkerne er en periodeafgrænsning i forhold til udbudsklinikkerne

lagt meget vægt på i vores ændringsforslag er

de praktiserende læger i dag vi skal ikke ind at bestemme hvordan de skal organisere sig

men vi skal da stille krav til uddannelsesniveauet så vi sikrer at

meget klart af bemærkningerne at der skal sikres en vis

almen medicinsk lægehjælp uanset leverandør

nye udbudsklinikker og i regionsklinikkerne

har vi også stillet en lang række

bliver de her ændringsforslag ikke vedtaget ja så bliver vi nødt til at stemme nej til det samlede lovforslag da vi mener at det er en udvanding af familielægeinstitutionen som vi alle

man hører på det der bliver sagt holder af og som har

med til at sikre at vi har en almen praksis der ud

effektiv sådan set også er berømmet rundtom i verden

det her lovforslag er en udvanding af almen praksis jeg vælger nemlig at kalde det

det er sådan jeg anser den del af vores sundhedsvæsen i dag hvor tre tusind seks hundrede alment praktiserende læger driver deres egne private virksomheder og sælger en ydelse til det offentlige fru benedikte kiær siger at almen praksis også skal fungere godt i fremtiden altså det fremgår meget tydeligt af lovforslaget at

er at få almen praksis til at fungere godt i fremtiden til at fungere endnu bedre i fremtiden

dermed er der en usikkerhed utryghed og en mistillid til at det offentlige formår at skaffe alment praktiserende læger til alle hjørner af danmark

tænker jeg på regionerne som har fået det overordnede ansvar for at drive almen praksis altså den decentrale del af vores sundhedsvæsen bedre kort på hånden til at sikre at alle egne af danmark i fremtiden

man ikke kan finde en praktiserende læge der gerne vil overtage et ydernummer så har regionen mulighed for

kort periode to år at lave en regionsklinik

jeg synes det store problem er er

at om der er en praktiserende læge som gerne vil etablere sig med et

lave de her udbud i stedet for regionsklinikker

læge relationer som vi netop

undersøge om der er en praktiserende læge

etablere sig i området først

processer som gør at alle parter bliver hørt vi har haft en høringsperiode på det her lovforslag der kom rigtig mange svar ind og der blev også lyttet meget kraftigt det bevirkede at der blev lavet mange præciseringer og justeringer blandt andet i retning af at alment praktiserende lægers organisation plo kommer med i det der kommer til at hedde praksisplanudvalget kommer til at sidde til bords sammen med kommunalpolitikere og regionspolitikere i et forsøg på at finde ud af hvad der er af særlige hensyn der skal tages i den enkelte region

til at lyde som om at de praktiserende læger i fremtiden ikke er med

bekræfte at det der har været væsentligt i lovforslaget set med regeringspartiernes øjne har været at vi også fremover skal bygge på et aftalesystem hvor organisationen af praktiserende læger sammen med arbejdsgiverdelen eller regionerne som driver regionernes sundhedsvæsen fremover skal blive enige om tingene

bemærkninger vi har i den her betænkning

med i praksisudvalget men vi synes bare det kunne være godt

man har adgang til ligesom vi gerne

om at de praktiserende læger er et

at regionerne de steder hvor der står en praktiserende læge

etablere sig investere i en klinik

handler jo netop om hvad man gør i de tilfælde

er i de enkelte regioner der er jo også ledende socialdemokrater i regionerne der

at de egentlig meget gerne vil begynde at overtage nogle af de her lægehuse det seneste eksempel er jo

det der hedder atten tredive nummeret så

at man har en adfærd der kan virke bekymrende

et sammenhængende sundhedsvæsen hvor sundhedsaftalerne er en fuldstændig bærende

en selvstændig pointe at der skal være mulighed

at de ydelser man betaler for rent faktisk er dem der bliver leveret

lovforslag som skal dæmme op for konflikten

om mange forskellige ting herunder at sikre de her aftaler på tværs af systemerne

har en adfærd som ikke lige er som alle mulige andre

det vil også kunne komme til at fungere fremadrettet med det her lovforslag sådan som vi kender det

praktiserende

er med til at videreudvikle det jeg er bare bekymret for

er en stor og forfærdelig debat om at vi kan gå ind og finde ud af hvordan udskrivningsmønsteret er nu vil man gerne

kæmpe skandale hver dag udveksles oplysninger imellem lægerne og

på receptserveren til vores apoteker kan man altså godt finde ud af at håndtere det på en måde så data ikke flyder rundt

finde ud af at anonymisere data så grundlæggende har jeg meget meget svært ved at forstå den konservative bekymring

den udspringer af at man slet ikke ønsker at dele data om kvalitet men alene ønsker

sige at det er man stået fuldstændig af på frem for at diskutere hvordan

nogle af de svar der er kommet om det her med datakodning

der skal indgås nogle aftaler om hvordan man implementerer det nogle aftaler med lægerne det synes vi

rigtig godt

i forhold til kodning det

dataregistrering der bliver udvandet fordi man laver en registrering

det så bare var i modsat retning altså

erfaringer men det er jo ikke ensbetydende med at vi i danmark skal til at udveksle data

kan få en bedre og mere ensartet kvalitet

laver ude i almen praksis hos de praktiserende læger

bare afslutningsvis gerne have den konservative ordfører til at bekræfte når man står i så lang tid og taler brændende om hvad regionerne kunne finde på at lave af udbud

er et ledigt ydernummer

i dagens danmark

have en dialog med det faglige selskab for vi har også en interesse i

også det der fremgår meget klart af vores betænkning også

ændringsforslag vi har

skal høre om der er en praktiserende læge der vil overtage et ydernummer

kan gå direkte over til udbud eller at man kan gøre

det er en udvanding af almen praksis som vi kender den i dag med familielægeinstitutionen

nærmest antyder nemlig at det skulle være honorarerne der kommer til at følge dataoplysningerne

er det centrale her er jo at vi netop til gavn for patienterne får en udveksling af data således at lægerne

bidrage med den dataudveksling så jeg forstår

set ikke helt hvad det er de konservative

har imod kodning vi ønsker blot at

bruges til at jagte den enkelte læge

regeringens initiativer rimelig bredt viser men det ordføreren var inde på tidligere var netop koblingen mellem honorarer og data og det passer jo simpelt hen ikke det helt afgørende har været netop for

der skal lægerne også være forpligtede til rent faktisk at indgå

sundhedsaftalen det er jo et af de elementer der ligger i det her

nu har der jo været en konflikt det er vi fuldstændig enige om jeg havde også håbet og ønsket

men nu står vi jo så i en situation hvor plo

herre jonas dahl nok se at der ikke er den store forskel

kvalitetsmæssige krav men at der kun er krav om en vis ensartethed

om det er almen praksis som vi kender det i familielægeinstitutionen

i almen medicin det må de selv finde ud af blot der er én speciallæge i almen medicin

sluttet og vi går til afstemning

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to tiltrådt af udvalget de er vedtaget

er ændringsforslag nummer fem stillet af det samme mindretal bortfaldet

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer syv af et mindretal

mindretal

for eller imod

ændringsforslag nummer ti

er vedtaget så stemmes der om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

der kan stemmes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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget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

betragter jeg dette som vedtaget det er

der nogen der ønsker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

der

betragter jeg dette som vedtaget det er

klokken tolv jeg henviser til den